uddannelses og forskningsministeren lovforslag nummer

DK erhvervs og vækstministeren har meddelt mig at han ønsker i

give folketinget en skriftlig redegørelse om erhvervsfremme og støtte

fjortende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

hvor der skete en fusion mellem de kommunale og de statslige skatteforvaltninger det skat i stedet

at man over en årrække har reduceret antallet af medarbejdere men ikke tilsvarende reduceret antallet af kvadratmeter

nuværende lejemål vokse med yderligere tusind kontorpladser frem til to tusind og sytten og skat er som andre myndigheder ikke i en situation hvor der er penge til at betale for tomme ubrugte kontorpladser

klart at en omkostningseffektiv opgaveløsning i skat nødvendiggør at vi ser på hvordan man fremadrettet er lokaliseret derfor er det helt naturligt at der er overvejelser om tilpasning af skattecentrene i årene der kommer alternativet er at finde besparelser andre steder jeg kan oplyse at der er fremdrift i planlægningsprocessen men at der endnu ikke er truffet en afgørelse om skattecentrenes fremtid det arbejde forventes at blive præsenteret snarest muligt

jeg naturligvis heller ikke i dag yderligere tage konkret stilling til skattecenteret i svendborg

jeg oplyse at skat er og fortsat vil være en landsdækkende organisation som er bredt geografisk repræsenteret derudover er det vigtigt at tage størst muligt hensyn til de nuværende medarbejdere

de ikke får for langt til arbejde heller ikke selv om de skal arbejde et andet sted derfor skal skat først og fremmest lokaliseres så medarbejderne får fornuftige

som følge af at det altså ikke er en øvelse der medfører at nogen skal afskediges samtidig skal skat lokaliseres så personalet kan samles i faglige miljøer på adresser der kan rumme mange medarbejdere

endelig skal skattecentrene have en placering der er tæt på i forhold til koncentrationen af borgere og virksomheder afslutningsvis vil jeg understrege at det for mig er afgørende at skat også i fremtiden har en større andel af arbejdspladser uden for hovedstadsområdet end staten generelt har så der samlet set ikke sker en forrykning af balancen

sig gøre at rationalisere og effektivisere

sig gøre det er der jo masser af andre eksempler på

talt om mange gange at netop når man skal styrke og understøtte

så også bragt helt i fokus nu så anerkender skatteministeren at det vil have en negativ effekt

af hensyn til opgaveløsningen og som politisk hensyn er bredt geografisk repræsenteret at skat allerede i dag i højere grad end staten som gennemsnit har placeringer uden for hovedstadsområdet og at det

også vil blive fastholdt og at det ikke er min tanke at der skal forrykkes på balancen mellem skats repræsentation i de forskellige landsdele

i de forskellige kan man sige typer af områder det er jo den samlede prioritering og den samlede kabale

det vil have en negativ virkning

at skabe vækst beskæftigelse og udvikling

at det er vigtigt at man understøtter mulighederne for at skabe lokal vækst og beskæftigelse

der nu var en mulighed for at skatteministeren kunne sætte foden ned og sige fint vi skal rationalisere og effektivisere men vi skal stadig væk have et et skattecenter for eksempel i svendborg så vi kan understøtte og lige præcis få placeret de her arbejdspladser det vil skatteministeren ikke så jeg kan bare konstatere at de festtaler

tidligere meldte ud det lignede næsten et løfte ikke så man

lille smule ligeglad med det nu og siger at nu skal man så kun kigge på rationalisering

ikke tage hensyn til funktionerne selv om det godt

at diskutere de konkrete skattecentre der men det er selvfølgelig en samlet beslutning med et samlet danmarkskort

anledning til at diskutere enkelte centre her i dag

for at være ligeglad når jeg står her og siger at det er vigtigt også af politiske grunde at man er bredt geografisk repræsenteret at skat fortsat vil være en myndighed som i højere grad end andre er repræsenteret uden for hovedstadsområdet og at der ikke skal rykkes på balancen

kommunalreformen fra to tusind og fem som

det her i gang det har man vist selv et medansvar for

jeg har stor respekt for at man er valgt på fyn

et samlet danmarkskort for skat som tager højde for at de beslutninger der er blevet truffet blandt andet under den forrige regering i to tusind og fem og nu effektueres gør at vi har en rationel drift også af skattemyndighederne i danmark

uden for de større byer lige præcis med tanke på sydfyn og for eksempel svendborg ministeren har jo heller ikke afvist at det vil få konkrete konsekvenser for vækst beskæftigelse og udvikling på sydfyn

blev ikke sagt direkte men det blev så heller ikke gendrevet da

spørgsmålet før så har vi den på plads så jeg vil da her til sidst opfordre til at skatteministeren når nu ministeren selv siger

truffet beslutning endnu simpelt hen vender den her sag fuldstændig på hovedet

sørget for en decentralisering i stedet for den her centralisering og så siger jamen vi skal da lige præcis sikre at et område som for eksempel svendborg stadig væk kan være bemandet og så flytter vi nogle funktioner fra for eksempel hovedstaden og ud

være nogen problemer i det kan man da finde ud af i andre store virksomheder og

også finde ud af det i skat så vil ministeren være med

til stede bredt geografisk i danmark

så vil et bærende hensyn være til medarbejderne for det synes jeg vi skylder dem

skele til hvordan medarbejderne har mulighed

selv om de skal til at arbejde et andet sted at kunne transportere sig derhen

i dag selv om herre erling bonnesen måske er optaget af andre ting

bliver det afgørende at medarbejderne kan være trygge ved at vi tænker over når vi nu skal rationalisere i forhold til antallet af lokationer

til deres nye arbejdssted også dem

fremtiden for et specifikt skattecenter det er regeringens målsætning at bevare arbejdspladser i yderområderne og derfor fremhævede jeg i mit forrige svar at det for mig er afgørende at skat også i fremtiden har en større andel af arbejdspladserne uden for hovedstadsområdet i forhold til placeringen af statslige arbejdspladser generelt

ind i forhold til kommunalreformens ændringer

skatteministeren læner sig op ad at forholdet kun handler om

hovedstaden kontra hele danmark jeg kan sagtens forestille mig de medarbejdere der nu bliver sendt fra svendborg til odense grenå

ministeren vil hele tiden kunne sige

er sket fyringer det er bare pudsigt

fra yderområde ind til større byer man bliver bedt om at køre når der er ledige lokaliteter i eksempelvis grenå og der er plads og funktion og

stor brug for deres ressourcer

og der vil frem mod to tusind og sytten bliver yderligere

og samlet altså godt to tusind kontorpladser som man ikke har brug for jeg håber at også venstre mener at det vil være en uhensigtsmæssig måde at bruge skatteydernes penge at opretholde en overkapacitet i skattecentre og dermed køre med en irrationel drift og prioritere ressourcerne

der burde være opgaven nemlig at sørge for at vi har en god og tillidsvækkende og effektiv skatteligning i danmark for borgere og virksomheder

igen understreger at når jeg siger i mit indledende svar at det er regeringens målsætning

og jeg fremhæver at der skal være balance mellem landsdelene og vi i øvrigt i forvejen i skat

geografisk repræsenteret uden for hovedstaden end

andre statslige myndigheder synes jeg ikke man kan udlægge det som om der

er interesse for hvordan

rejser land og rige rundt og holder flotte taler om

gøre noget for at styrke vækst og beskæftigelse lige præcis

når forskellige ministre godt nok fra to forskellige partier melder ud i hver sin retning helt den ene vej og helt

vil få voldsom

masse for at styrke det så jeg må da sådan set

da er ved at være ret klart at også på det her område løber regeringen og det undrer mig det radikale venstre også

der er sket en effektivisering under skiftende regeringer hvilket jo har været nødvendigt fordi vi har effektiviseret mangt og meget

nogle gode velfungerende skattecentre

alle politiske kræfter burde slutte op om

stadig væk at når det kommer til stykket og vi kommer uden for

venstre nok enig i at det ikke giver mening at opretholde en hel masse ekstra tomme kontorpladser og betale for det når ressourcerne kunne være brugt bedre så meget respekt må vi da i fællesskab

på bundlinjen handler om kan vi tydeligt se

centralisering så dækker man sig ind under nogle fine brede formuleringer om helhed

for der kan man se at tingene flytter væk og så

tosset lys så en sidste opfordring til at skatteministeren vender den her bunke en hundrede og firs grader og

ja der skal stadig væk være nogle pladser på det her område

har modtaget henvendelser fra nogen der mener at de har et skattecenter

som ikke gør nogen forskel for dem lokalt

en proces som respekterer ikke bare at vi skal have en effektiv og tillidsvækkende skatteligning i danmark men også at skat skal være bredt geografisk repræsenteret

beskrives de regler som danner grundlag for skats kontrolarbejde

redegør for hvordan de her kontrolbeføjelser bruges

den måde får vi nu for første gang med rapporten et samlet konkret indblik i skats arbejde og får dermed åbenhed om skats kontrolaktiviteter vi får så at sige som jeg har sagt trukket rullegardinerne op så alle kan følge med i hvordan de ganske vide kontrolbeføjelser skat har for at sikre at de der går på arbejde hver eneste dag og betaler deres skat

regne med at der er en effektiv skatteligning også for dem der eventuelt måtte søge at unddrage

uden at den kan stå alene på den måde er vigtig for retssikkerheden på skatteområdet og lægger vægt på at skat også fremover sikrer gennemsigtighed i skats arbejde og den årlige rapport er central herfor rapporten er en del af opfølgningen på den redegørelse om kontrolsager som direktøren for skat afgav til den tidligere skatteminister i juni to tusind og tretten

der var behov for en styrkelse af de retssikkerhedsmæssige hensyn i skats kontrolarbejde og skats direktør lagde derfor op til en række konkrete initiativer herunder en årlig gennemsigtighedsrapport redegørelsen om kontrolsager indeholder derudover en række initiativer der kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen med særlig fokus på retssikkerhed jeg kan i den forbindelse henvise til den status

kontrolsager som skatteudvalget modtog den fjortende april to tusind og fjorten her kan man nemlig læse om de tiltag som er iværksat og implementeret i andet halvår af to tusind og tretten for eksempel omorganisering af indsatsen mod økonomisk kriminalitet opdateret adfærdskodeks for skats medarbejdere klare retningslinjer for indsatsarbejde og ikke mindst øget ledelsesmæssigt fokus dermed bidrager statusrapporten også til øget åbenhed om skats arbejde ud over bedre gennemsigtighed i skats kontrolarbejde har jeg iværksat to yderligere initiativer

bedt borger og retssikkerhedschefen om at foretage en opfølgning på den rapport jeg netop omtalte og så har jeg

initiativ til en modernisering af skattekontrolloven hvor vi også vil

retssikkerhedsmæssigt eftersyn med inddragelse af eksterne parter for mig er det afgørende at retssikkerheden er i orden og

folketinget i fredags behandlede en redegørelse

det er en redegørelse der handler om at alle ministerier eller

ud af det så folketinget kan se

en fin rapport forstået på den måde at de fleste

man laver en masse varslede og uvarslede kontroller men man opgør ikke hvad

jeg godt spørge skatteministeren der jo siger

så optaget af retssikkerheden

redegørelsen skal afleveres til til folketinget

store omfang af kontrol som skat laver og hvad der

balance om man

betragteligt afrapporteringsarbejde

hvor meget narkotikabeslaget har været hos toldere og så videre

det indgik i den aftale om justering af udligningssystemet som som regeringen

har vi aftalt med kl at der etableres et

er jo at bistå med nogle af de tværgående hensyn der kan være det kan være brændselsindkøb det kan være arbejde med fælles bookingsystemer

den type af ting det har vi faktisk

fremgår det at den kan bruges for eksempel til gratis

gratis persontransport i turistsæsonens

det er gentaget i lovbemærkningerne til

skal gives flere penge til de kommuner

som har småøer inden for kommunen imidlertid er det jo sådan at

vores kommunalstruktur er er tale om et

øremærket tilskud og det betyder jo at kommunerne har frihed til

prioritere hvordan midlerne bedst anvendes konkret

at respektere at det er kommunerne der har ansvaret for den konkrete

klart at når der er givet så tydeligt et signal og det er jo ikke kun et signal fra landspolitikken jeg tror også det er et signal man får meget kraftigt fra øerne så er der

en forventning om at hver enkelt

færgepriserne i turistsæsonen på alle småøer

også i lovbemærkningerne vi har i folketinget en forventning om at kommunerne bruger bevilgede penge efter hensigten det skal vi også kunne fremtiden

det vigtigt at den ansvarlige minister griber ind nu så pengene straks går til det formål som de er bevilget til

at de penge som er blevet givet med en specifik hensigt

opnå det ønskede mål nemlig nedsættelse af billetpriserne i april og september altså i ydersæsonen

og det er selvfølgelig eksempler der er nævnt ikke øremærket men alligevel

at bruge pengene til

har ministeriet sendt en forespørgsel til samtlige kommuner som modtager

og bedt om en kort redegørelse for

støtte erhvervslivet samt turismen på øerne

befolkningstilvækst netop erhvervslivet og turismen ville blive understøttet med den gratis fragt og lavere billetpriser som de tretten

så sikre når det her svar kommer ind fra kommunerne

danske småøer ikke rammes

vi fra lovgivers side viser en klar intention og

eller for at kunne give gratis persontransport

intention kan der ikke være tvivl om men det der stadig væk er balancen er at det er den konkrete kommune

beboerne på småøerne og beboerne i øvrigt i kommunen og de ansvarlige politikere

kommunalt råderum og at det ikke dikteres fra christiansborg

de

som nogle øer oplever derfor synes jeg vi skal tage debatten når vi har set hvad kommunerne

folkevalgte derude er lige så folkevalgte som spørgeren og jeg er og har selvfølgelig et ansvar som de skal stå ved derfor synes jeg

tættere på det her ret og pligt ved at sige at man

jo

det mener jeg er fuldt ud rimeligt det skal selvfølgelig være sådan hvis man skal have adgang til dansk dagpenge skal have arbejdet på det danske arbejdsmarked man skal være medlem af en dansk a kasse og man skal have bidraget til det danske samfund det er synspunkter jeg og regeringen har det tror

jeg vil kalde på den forkerte side af ambitiøst

det er synd for de ledige at man har brugt så mange kalorier på at få carsten koch til at fremlægge et evidensbaseret arbejde

man altså har valgt at bruge en række initiativer i sit reformforslag

hverken skaber job eller gør det så nemt for den ledige som man kunne håbe

kan ministeren bekræfte at

man maler med den brede pensel at man forsøger

ikke og skulle man ikke man kunne have gjort det selv og om ikke andet kunne man jo gøre sig den umage nu i stedet for at snakke og kritisere at komme med sine egne forslag sådan at vi her i folketinget kan tage et fælles kollektivt ansvar for en beskæftigelsespolitik der både virker over for vores arbejdsløse

i øvrigt kritiserer et forligsbundet område hvor vi skal være enige jeg synes det er vigtigt

debat om saglige forslag der kan gennemføres og at vi sørger for at beskæftigelsessystemet også leverer penge til vækst og det

går mere substantielt aktivt ind i diskussionen det er nu man har muligheden det er nu vi har muligheden for at

aktivering til uddannelse det er nu vi har muligheden for at vise tillid til vores medarbejdere det er nu vi har muligheden for at afbureaukratisere det er nu vi har muligheden for at løfte mange af vores ufaglærte

beskæftigelsesudspil så ministeren burde

lidt mere festligt humør og et lidt mere omgængeligt væsen i dag

end hun tilsyneladende har derfor vil jeg da bare spørge

kan læse ud af det oplæg som regeringen har lagt frem i

at man vil få fem hundrede flere i arbejde i år to tusind og tyve jeg tror nu godt at vi kan gøre verdens dyreste beskæftigelsessystem

at vælge mellem sin a kasse jobcenteret og måske en privat leverandør ministeren snakker meget om at vi har haft ansvaret for et uheldigt umenneskeligt system ministeren er jo forligspart og har i to år administreret systemet det er fint man vil lave om og det vil vi gerne være med til en af de ting vi gerne vil lave om er det at ministeren har indført et system hvor den ene person i et

ikke være klogt hvis vi i stedet fik et kontanthjælpssystem det kunne betale sig

spørge ministeren hvis ministeren ikke ønsker kun

ministeren gennemførte en besparelse

at det var en klog prioritering eller

brugt på en bedre indsats der ligger jo et historisk uddannelsesløft i kontanthjælpsreformen så er

at der er flere voksne der kommer i arbejde og flere unge der kommer i uddannelse men det er jo noget andet end besparelser de er to vidt forskellige størrelser de positive beskæftigelseseffekter kan selvfølgelig bruges til andre formål men det

at skabe rigtige nye gode danske arbejdspladser for derfor er det bare jeg spørger hvorfor er det at ministeren

vil koble beskæftigelsesforhandlingerne sammen med vækstforhandlingerne som vi skal i gang med det er jo netop det vi savner i venstre vi vil gerne være med til at kigge kritisk på beskæftigelsesområdet

jo meget meget klar vi ønsker at investere i

hvad angår de unge der skal i gang med en uddannelse venstre vil gerne spare en masse

udgangspunkter lad os komme ind til det forhandlingsbord og se om ikke vi kan lave en aftale til gavn for de

udsendes jeg har i forbindelse med at man

har omlagt procedurerne for hvordan man opgør den slags bedt rigspolitiet om at give en forklaring på

den måde man i dag opgør det på er ved en manuel optælling og den synes jeg

uklart præcis hvor mange der er og hvordan man gør det op så derfor har jeg bedt rigspolitiet om

jeg også svare på om jeg synes at der skal strammes yderligere op

rent tekniske forklaring på at man ikke længere har et tal er at man har skiftet system

og her er det ikke teknisk muligt at udtrække statistiske oplysninger vedrørende kategorien skønnet udrejst som er den

er en stor usikkerhed i forbindelse med at man melder nogen skønnet udrejst og det kan handle om at der er flere næser end der er folk der er blevet registreret fordi folk kan være blevet genregistreret i systemet derfor skal vi have ryddet op i det her og jeg håber

rigspolitiets melding til mig om hvordan

kunne bibringe forståelse og klarhed over det

afviste asylansøgere som er udsendt det

de facto lempelser af udlændinge og asylpolitikken og vilkår for asylansøgere

at jeg så stillede spørgsmålet er at politiken havde en artikel

er særlig relevant fordi vi kan se en stigning i de tal der så er

en stigning på på noget der næsten ligner hundrede

afviste asylansøgere som er gået under jorden i stedet for

ministeren har tænkt sig at tage yderligere initiativer for jeg tror det vil vise sig at det er et stigende problem at

asylansøgere ikke rejser ud når de er afvist men reelt går under jorden jeg tror der er ganske mange

bliver anerkendt som flygtning skal man have opholdstilladelse og indkvartering og så videre

sendes hjem og så er det politiets opgave at sikre at man ikke forsvinder

man bliver udsendt på ordentlig vis

jo primært skyldes konflikten i syrien men der er allerede nu kommet nye tal som viser at

helt ærlig og sige at jeg ikke har set de store initiativer fra fra regeringen til at afhjælpe det her problem nu kan man så tværtimod se at politiet holder op med at opgøre det

jo en belejlig måde at få problemet til at forsvinde på

godt spørge justitsministeren igen om man kan fortælle noget om hvornår

vi faktisk mange asylansøgere som søger i danmark men som har prøvet

søge et andet sted tidligere men hvor de alligevel er rejst videre det er et af de systemer

til at følge dem som rejser rundt

om det betyder at de er rejst ud af landet eller om de er taget på familiebesøg og dukker op igen senere jeg er enig i at vi skal kunne være mere præcise i vores redegørelse for hvor de er henne og hvor mange det drejer sig om

jeg bedt rigspolitiet om at vende tilbage til mig og når jeg har den viden

om ikke andet så for at ministeren og for den

finde en fremtid et andet sted

det danske asylsystem når de ikke er blevet givet en tilladelse til at kunne blive her vi låser ikke folk inde medmindre vi ved at der er en flugtrisiko og

få lavet en aftale med modtagerlandet om hvordan de kan komme tilbage vi arbejder meget på at lave modtage og reintegrationsordninger i de lande som vi sender

kan vi godt stå med nogle mennesker som bliver sat af i en lufthavn og som har svært ved at komme videre og finde ud af hvordan deres liv der skal hænge sammen

og gør tingene anderledes end

tidligere har der i redegørelsen også været en kategori som hed skønnet udrejst og som jeg

om folk kan være registreret endnu en gang med endnu en udsendelse eller hvis de på ny forsvinder kan tælle med endnu en gang i kategorien skønnet

er registreringerne overgået fra udlændingemyndighederne til polsas og

se på hvordan det skal gøres

være det skyldes forskellige registerproblemer at man

det belejligt at tro at at det er fordi

i venstre forfølger vi dagsordenen om

sikre at folk der er afviste asylansøgere også reelt rejser hjem og ikke bliver ulovligt

en udsendelse og som så går under jorden

var stigningen dér halvfjerds procent

at verdens flygtninge alle sammen kigger på verdenskortet og tænker danmark er dér jeg skal hen der er nogle der vælger at tage til andre steder mennesker som

og derfor er der selvfølgelig nogle der kommer men der

beslutningsforslag om at genindføre pointsystemet

med i debatterne i folketinget fordi det var en af de skelsættende af slagsen

news der er jo enighed i den blå blok om hvordan pointsystemet

har afskaffet pointsystemet og det forstod jeg så også at venstre heller ikke ville bakke op igen men pointsystemet

jo selvfølgelig set i vores optik en en

udvikling og spørgsmålet er om ikke ministeren mener at der er en sammenhæng mellem lempelserne og så den markante stigning i antallet af asylansøgere jeg har

og læst mig til at ministeren ved andre lejligheder har henvist til at der er uro i

syvogtyvende februar hvor ministeren svarede at stigningen skyldes krig og ufred i verden at millionvis af mennesker i øjeblikket

fra et borgerkrigshærget syrien

tilsvarende eller endda større stigninger i antallet af asylansøgere som følge som følge af

men jeg skal også bede ministeren bekræfte at selv når man trækker lande som syrien afghanistan og somalia

samråd jeg henviste til før om jeg så må sige lægger skylden for

antallet af asylansøgere på syrienkonflikten og situationen i somalia og i afghanistan

stigningen i antallet af asylansøgere

som enten var fra syrien eller var statsløse ud af i alt syv tusind fem hundrede den største stigning og det synes jeg

der har været procentvis i hvor mange asylansøgere vi overhovedet

set mellem to tusind og otte og to og ti

selv har givet og laver noget simpel procentregning viser det sig altså at hvis man trækker syrien ud så er der en lang række andre lande hvor der

jeg synes ministeren her i dag i folketinget skylder at anerkende at

også godt fortælle ministeren at jeg tror stigningen skyldes at at man reelt har forbedret vilkårene for at være asylansøger i danmark

ændret på sammensætningen af flygtningenævnet hvor dansk flygtningehjælp har fået plads man har forbedret vilkårene

at være asylansøger og som vi kunne høre i det tidligere

altså det sender da et signal til folk

at være asylansøgere i i danmark om at at vilkårene er bedre end de var under den tidligere regering

folk tilbage blandt andet til afghanistan hvor vi i et stykke tid har sendt

enlige mænd af sted men hvor vi nu også har åbnet op for

der blev spurgt til hvor situationen er forandret og hvor der nu er nogle områder

at få lavet aftaler med de somaliske myndigheder om at få nogle af dem som har

at deres hjemlande skal anerkende dem og modtage dem og derfor arbejder jeg meget på at vi skal få lavet nogle af de her modtagecentre

danske asylsystem hvis man er afvist skal man selvfølgelig tilbage

man kommer fra men det skal også ske hvis

er tale om afghanistan på en måde hvor man ikke kommer til at sidde i kabul lufthavn men hvor man kan komme hjem til sin hjemegn og det netværk som man har

nu lover ministeren så bod og bedring at alt bliver bedre og

det samme som ved det tidligere spørgsmål

høre justitsministeren om vi så om et halvt år kan regne med at der er et væsentlig lavere antal asylansøgere i i danmark er det sådan man skal forstå ministerens

til de regler der er under denne regering ikke et komma er ændret i forhold til at få asyl

er steget med syv procent det skyldes

igen for at hæfte nogle ord på at der har været flere syriske statsborgere som har ansøgt om familiesammenføring og at der dermed også gives flere

er stigningen i lande som sverige norge og holland faktisk mindre end den er i danmark for så vidt angår antallet af asylansøgere der søger til de pågældende lande

at det begynder at gå den anden vej i danmark det gør det vist ikke i tyskland

sådan at den politik der bliver ført af regeringen i danmark betyder at danmark nødvendigvis er det land folk vælger

om at omdanne sjælsmark kaserne til et udrejsecenter ligger fast på baggrund af den beslutning

selvfølgelig i videst muligt omfang arbejde for at sikre en god og åben dialog om etableringen af centeret miljøministeriet har som bekendt på foranledning af justitsministeriet igangsat en proces vedrørende udstedelsen af

i den forbindelse har blandt andet hørsholm kommune afgivet bemærkninger til indholdet af den miljøvurdering som skal udarbejdes forud

af et landsplandirektiv i udarbejdelsen af miljøvurderingen vil der således blandt andet blive taget højde for kommunernes bemærkninger

en række miljørelaterede spørgsmål der skal afklares herefter vil miljøministeriet sende udkastet til landsplandirektivet i høring blandt de berørte parter herunder hørsholm kommune

det er forventningen at landsplandirektivet snarest muligt vil kunne blive sendt i høring hvorefter udlændingestyrelsen som vil blive den overordnede ansvarlige for centeret vil indlede en dialog med kommunen om blandt andet byggetilladelse og hensynet til centerets naboer jeg mener således at det er en afgørende forudsætning for et godt fremtidigt samarbejde at der er en konstruktiv dialog

justitsministeriet kommunen og naboerne

derefter har der så ingen kontakt været overhovedet så havde vi et et samråd i december måned som ministeren også omtaler i dag og det var her ministeren lovede at hun ville søge dialogen hvad er det ministeren

mellemliggende periode altså fra december måned hvor man på et åbent samråd siger at nu vil man som ny justitsminister søge dialogen med borgerne i hørsholm kommune og med kommunalbestyrelsen i hørsholm kommune

justitsministeren har taget i den her periode for som sagt at leve op til sit eget løfte om at

søge dialogen når nu det der gik forud var at regeringen

absolut ingen orientering

truffet beslutning om at man agtede at trække det ned over hovedet på borgere og kommune

en god ting rigspolitiet

ikke være på lang afstand

lufthavn

hvilke konkrete initiativer har justitsministeren altså ministeren der sidder her i dag i folketingssalen taget for at leve op til sit eget løfte om at ville søge

med en masse sniksnak om at man er indstillet på at indgå i en dialog

at man gerne vil have en god og en åben dialog

er det så justitsministeren har gjort altså december januar februar marts april

som justitsministeren selv lovede på et samråd i folketingets retsudvalg

hvorfor er den ikke besvaret hvorfor har kommunen absolut intet fået af tilbagemelding på den konkrete invitation som man har modtaget

sluttelig er der spørgsmålet om ministeren nu man ikke har gidet

besvare den invitation fra hørsholm kommune

modtaget og dermed også leve op til sit eget løfte om

at processen omkring udstedelsen af landsplandirektivet

vurderet til at være det bedst egnede sted at placere et udrejsecenter på nuværende tidspunkt miljøministeriet

samrådet i december og vist også nu

både med kommunen og med lokalsamfundet den fremtidige dialog skal sikre at vi i et samarbejde kan få udrejsecenteret til at fungere så gnidningsfrit som muligt for både kommunen naboerne og beboerne

at der fra justitsministeriets side etableres en god dialog mellem blandt andet udlændingestyrelsen som

at sikre en optimal proces omkring regeringens beslutning

afviste asylansøgere på sjælsmark kaserne

helt ærligt hvordan kan ministeren i december måned kalde et forløb for utilfredsstillende altså den del af forløbet som

som ny justitsminister for at rette op på det man tidligere kaldte for utilfredsstillende

også skal være utilfredsstillende eller hvorfor er det at ministeren ikke har foretaget sig noget for at leve op til sit eget løfte om at ville søge dialogen

at hvis hørsholm kommune havde sat en dato på et brev der blev afsendt tilbage i januar måned så ville ministeren have besvaret det

agter ministeren at tage imod invitationen om at gå i dialog med hørsholm kommune og borgerne eller agter man stik imod sit eget løfte at takke nej til en dialog og dermed fortsætte regeringens tendens til at trække beslutninger ned over hovedet på borgerne

som regeringen har peget på

vi skal have løst de konflikter der er i forhold til en afklaring af miljøspørgsmål og vi skal have det til at fungere så gnidningsfrit som overhovedet muligt så vi kan få lavet et udrejsecenter pointen med udrejsecenteret er at kunne forberede dem som skal hjemsendes

at man absolut intet har foretaget sig

at leve op til det løfte man har givet på et åbent samråd om at ville søge dialogen man har end ikke orket at besvare et brev fra hørsholm kommune afsendt i januar måned og nu skriver vi altså slutningen af april synes ministeren at det er udtryk for en tilfredsstillende dialog

i området men så har man aftalt at man vil lave noget hæk rundt om

den rigtige

er der en hel byggesag som kører og som miljøministeriet

tavlen ren og sige ok jeg var helt galt på den

den her beslutning fra regeringens side for utilfredsstillende og efterfølgende har

intet gjort for at søge den dialog som man lovede at tage tilbage i december måned to tusind og tretten

er tilfredsstillende agter ministeren at takke ja til invitationen fra hørsholm kommune om at gå i dialog med kommunalbestyrelsen og borgerne eller agter man

det arbejde prioriterer vi og jeg

knap en måned efter jeg var tiltrådt som justitsminister

en samtale med min rumænske kollega om lige præcis

det kræver selvfølgelig at der er etableret et samarbejde

i levetid

vi har etableret noget som hedder task force hjemsendelse som er placeret i justitsministeriet

og der er blevet fastlagt klare og ambitiøse mål for myndighedernes behandling af de her sager som handler om overførsel af strafafsonere og det har båret frugt som jeg nævnte

i tolv blev der kun overført seksten og

elleve kun to så det går jo bestemt den helt helt rigtige vej og det går helt anderledes fremad end

under den borgerlige regering hvor den her indsats

til at hvis man har modtaget en dom

ikke skal have sin fremtid her så giver det mere mening at man kan afsone sin straf i det land hvor man kommer fra og hvor man skal have sin fremtid så det

over halvtreds procent af de indbrud vi ser i danmark

de andre vesteuropæiske lande og finder ud af at der her er rigtig gode ting at få fat på

i forhold til det står så at man regner med at i cirka

hundrede af de toogfyrretusind sager om indbrud der fandt sted

tilrejsende kriminelle står for en stor del af de indbrud

været dansk folkepartis store ønske

repræsentanter for rumænien om

samme måde ville det være godt hvis ministeren ville tale med repræsentanter for litauen som også udgør en ret stor del af den her problematik

hvert fald det indtryk og den opfattelse jeg har fået

lægger til grund

mere at komme efter som jeg husker det var der tale om et skøn og det viste sig at det var mindre

og ønsker at begå kriminalitet i danmark fordi

og derfor har vi jo nedsat forskellige enheder i politiet som blandt andet skal håndtere

udlændinge og også håndtere indbrudstruslen og begge tal ser jo rigtig gode ud antallet af indbrud går ned og er nu på niveau med

to tusind og ni så den indsats politiet

er helt konkret hvad for nogle mål har man for

hundrede eller er det over to hundrede

tre hundrede udenlandske kriminelle der bliver hjemsendt til afsoning i deres hjemland

kan ministeren vel godt selv høre at der er et misforhold mellem de cirka en en hundrede udlændinge der sidder i danske fængsler

fire og tredive som blev hjemsendt i to tusind og tretten

der kan være mange andre forklaringer men det betyder ikke at man ikke hele tiden skal arbejde på at få endnu flere af dem som er blevet udvist overført til afsoning i hjemlandet når der er mennesker som siger at vores fængsler er som en feriekoloni

der er mit indtryk men løsningen skal heller ikke være at vi gør danske fængsler dårligere bare fordi mennesker som kommer fra steder hvor der ikke er lige så

godt tænke mig at spørge ministeren jævnfør det

har man et mål for hvor mange rumænere og litauere man vil have hjemsendt i 2014

kriminelle som har kortere frister vi prøver selvfølgelig at få lavet bilaterale aftaler sådan at man også kan overføre nogle af dem som har fået kortere frister

eksempelvis eu rammeafgørelsen som lige præcis sætter den her seks månedersfrist op så ville det betyde at man skulle lave

en ny eu løsning og den ville danmark står uden for fordi vi har det danske retsforbehold

eu vejen hvis man skulle lave nye regler på den måde ikke være en vej der ville være god for danmark for vi ville så i givet fald stå uden for det de andre lande ville lave det vi i stedet

nå at få behandlet sagen eller hvad kan være derfor kan vi ikke fra dansk side sige at vi vil kunne komme derhen hvor alle

er i den anden ende og som skal tage imod dem ligesom danmark også skal tage imod de

hedder task force hjemsendelse som arbejder på at få overført udlændinge til afsoning i deres hjemlande med så korte frister som muligt

vil som udgangspunkt blive prøveløsladt med henblik på udvisning når de har udstået halvdelen af deres straf og så gælder det om at få dem overført inden den dato og det er

selv om der reelt kun er tre

inde på i min forrige besvarelse er det imidlertid vores erfaring at det desværre tager tid og kan være vanskeligt at få en kriminel person overført til afsoning i hjemlandet og derfor er det ikke så meget fristen på de seks måneder

er den store udfordring i dag det er snarere at få sikret et godt samarbejde med modtagerlandet hvilket jo er en forudsætning for overførslen derfor arbejder vi også løbende på at styrke det konkrete og praktiske samarbejde med modtagerlandene

jeg kan også bare nævne her at

været på besøg i litauen polen rumænien og serbien og på den måde etableret gode bilaterale kontakter for at styrke behandlingen af overførselssager til lande som har et større antal

på den måde erfarer hvis man er kriminel og kommer til danmark at det

ret voldsomme konsekvenser nemlig at man ender i et fængsel i hjemlandet i stedet for

i de her noget blidere det må jeg indrømme

i danmark hvor de fleste faktisk betragter det som lidt af et ferieophold og hvor

ret gode penge ved at sidde i fængsel

er med til at brødføde familien det er jo også en effekt vi lige skal huske på

lave bilaterale

er med på at man ikke behøver at have seks måneder

en ret stor del af de her toogfyrretusind indbrud

få forholdsvis korte straffe måske også for korte

spørge ministeren kan vi forvente at der laves skriftlige tosidige aftaler med rumænien og litauen så vi kommer det her problem til livs og dermed også sparer vores samfund for store ressourcer

mange af deres landsmænd på den måde pletter landets ry så selvfølgelig er der heldigvis et rigtig godt samarbejde det synes jeg er godt

det

indtryk men det er korrekt at man kan tjene penge ved at samle tøjklemmer lave hylder eller montere ting

kan godt tjene et par tusinde kroner de penge kan selvfølgelig sendes hjem til der hvor man kommer fra så en konsekvens af eksempelvis kunne jo også risikere at blive at

er på et niveau hos domstolene og afgørelsen er på et niveau bliver de forkortet efterfølgende

flere politikredse slet ikke opgør hvorfra de kriminelle de tager kommer altså

regeringen og i det hele taget debatten at vi får klarhed på det område derfor vil jeg spørge ministeren om ministeren vil sikre at man opgør den nationalitet

gang at afrunde debatten om de danske fængsler

et andet land og skal have sin tilværelse til at fungere der

i så høj grad som overhovedet muligt skal

så kan man dernede eller derovre

bruge ressourcerne på at få folk tilbage til samfundet og så kan vi i danmark

man bliver spurgt til de her ting og har brug for at arbejde videre med

den anden ting er så at jeg har spurgt nogle gange synes jeg både under det første og

spørge igen har ministeren ikke et mål for hvor mange man gerne vil hjemsende i 2014 det er

ofte sådan med med et skib at hvis skibet ikke rigtig har noget mål så sejler det bare sådan lidt rundt og

en vi vil forfølge men jeg har ikke noget tal på noget mål jeg synes bare det er godt at det går den rigtige vej og det vil jeg gerne arbejde for at det kan blive ved med at gøre jeg synes at fire og tredive som blev udsendt til afsoning sidste år

elleve så det går da trods alt også

på lige fod med andre borgere i danmark det er et ganske fornuftigt system

cpr nummerloven ret til at blive tilmeldt folkeregisteret hvis man skal være i danmark i mere end tre måneder og man har pligt til at tilmelde sig hvis man skal være her i mere end seks måneder vandrende arbejdstagere fra andre eu lande vil altså være omfattet af de gældende regler senest når de har været i danmark i seks måneder så spørger spørgeren dernæst

vil sikre at vandrende eu borgere som arbejder i danmark faktisk betaler den medielicens som de er forpligtet til ifølge reglerne det er dr der administrerer licensreglerne og står for opkrævning af licensen og der laves løbende licenskampagner der opfordrer til at man betaler licens og der bliver udført løbende kontrol af husstande og virksomheder og deres licensbetaling

endvidere har virksomheder som sælger og udlejer apparater som kan modtage og gengive billedprogrammer og tjenester pligt til at give dr oplysninger om navn adresse og personnummer på personer der køber eller lejer apparater så de personer kan tilmeldes licensbetalingen der er over de seneste tyve år sket et betydeligt fald i andelen af sortseere jeg har tillid til at dr administrerer licensreglerne og opkrævningen

man pligt til efter seks måneder

jo glimrende det vil sige at de første seks måneder

betaler de ikke licens og de behøver heller ikke at gøre det som vandrende eu borgere derimod hvis man er vandrende eu borger og har et

man ret til at få børnecheck fra dag et hvad er ministerens holdning til

det

ikke at

og at der ikke samlet set må ske yderligere forskydninger

det er partierne bag medieaftalen som er enige i

og derfor er der meget bred politisk opbakning i folketinget til det synspunkt som herre alex ahrendtsen giver udtryk for det er radio og fjernsynsloven der afgør en hel række ting blandt andet at det er radio og tv nævnet der fører tilsyn med at tv to opfylder sin public service kontrakt

når vi indgår en aftale med i det her tilfælde tv

to tusind og tolv har nævnet ikke påtalt fordelingen af medarbejderne på de to arbejdssteder nu skal der sendes en ny opgørelse fra tv to danmark

jeg kan sige omkring

udviklingen i antallet

og elleve var der fem hundrede og tolv i odense

går det galt der er der fem hundrede og tretten i odense og fem hundrede og fjorten i københavn så bliver der rettet op i

hvor der nu er

og tyve i københavn så der har været den trend kan man kalde

jo bla at man har købt teglholms allé

news og en række andre tiltag det betyder at odense på sigt vil blive tømt for indhold og at

københavn der mere og mere vil være hovedsædet

endnu mere så alt bliver centraliseret i københavn det er vi altså nogle stykker ude i provinsen der er kede af vi kæmper jo hårdt for vores regionale tv to stationer vi kæmper også hårdt for at dr

skal opgradere deres regionale tv stationer det er bare svært når

jeg er lidt ked af at ministeren ikke

sådan som det står i aftalen fra to tusind og elleve medieaftalen

at selskabets hovedsæde og centrale nyhedsredaktion skal placeres

det betyder at der samlet set ikke må ske en yderligere forskydning af koncernens aktiviteter fra odense til

atter bliver hovedsædet og at hovedvægten af aktiviteterne

sikreste måltal at bruge antallet af medarbejdere der er ansat som målestok for aktiviteter

der foregår jo en utrolig masse aktivitet hvor medarbejdere rejser rundt i landet de rejser for at lave forskellige programmer de rejser til udlandet til møder diverse ting osv og de registreres efter hvor deres sidste lønudbetaling har været kommet fra sådan opfatter jeg det i hvert fald men det der er centralt for mig og for den aftale vi har indgået og som jeg støtter

i at vi i skal holde fast i er at aktiviteterne der konstituerer et hovedsæde og nyhedsredaktionen er placeret i odense og de kan

sikkert at man kan opgøre aktiviteterne nøjagtigt i antallet af medarbejdere og så ud fra det sige om hovedsædet

det andet sted det mener jeg ikke er en særlig god måde at gøre det på men jeg vil meget gerne være med til at dyrke

kan vi konstatere at det vi har ønsket politisk

stadig flere får eksempelvis adgang til bredbånd med

hundrede megabit download i to tusind og tretten gjaldt det halvfjerds procent af alle husstande og virksomheder mod tres procent året før danmark er desuden blandt de lande i

hvor den største andel af befolkningen har abonnement på bredbånd i europæisk sammenhæng ligger danmark

angår adgang til højhastighedsnet

for udrulningen af bredbånd er

skal ske markedsbaseret og

den markedsbaserede udvikling har således bidraget til at danmark også internationalt set har en god bredbåndsinfrastruktur samtidig er der dog regionale og lokale forskelle i den digitale infrastruktur og der er fortsat områder

derfor lancerede regeringen også i marts to tusind og tretten udspillet bedre bredbånd og mobildækning i hele danmark med udspillet har vi blandt andet gjort det mere attraktivt for selskaberne at investere i den

samtidig har vi gjort det klart at kommuner og regioner kan spille en aktiv rolle i at fremme bredbånd lokalt

og der er oprettet en lånepulje på halvtreds

af dækningskrav ved frekvensauktionerne i to tusind og tolv som sikrede dækningen med mobilt bredbånd i

vil også kunne medvirke til at fremme mobil og bredbåndsdækningen i hele danmark yderligere så når der spørges til om det offentlige

et ansvar for at stimulere dækningen med bredbånd

svigter så er det netop det som

markedsbaseret mit budskab er jo sådan set også

det maksimale ud af det vi ved jo at

andet spiller en rolle i forhold til til bosætning men også i forhold til at kunne få det maksimale ud af velfærdsteknologi og telemedicin vi har pålagt at

hurtigt bredbånd så jeg vil egentlig høre

principielt igen bare for at få bekræftet

på om man kan stimulere til at det så er mere attraktivt

markedsbaserede men hvor markedet fejler mener jeg jo

skal tage et større ansvar for for at sørge for at det så også bliver attraktivt

først går ind og signalerer eller kommer til at fortælle eller

at nu kommer det offentlige til at forestå noget af det så risikerer vi at sætte alle investeringer i stå med

meget meget interesserede i at der hele tiden sker investeringer

blev investeret i det område og det er jo en investeringspulje som vi meget

vi de steder hvor man fejler ser hvordan kan vi skubbe til alle de steder med alle de instrumenter vi

for at vi på den måde kan sikre at det går i den rigtige retning der er eksempelvis

vi nu begge er enige om at udgangspunktet er markedsbaseret og teknologineutralt men at der kan være nogle steder hvor markedet

så det bliver bliver mere attraktivt at rulle det ud i de områder

tendens i forhold til vores konkurrerende lande det er jo et vigtigt erhvervsparameter

initiativer rent principielt på det område

vi kan se at vi går den forkerte vej ned ad listen kunne det måske være en god

de steder hvor markedskræfterne fejler tog nogle tiltag som

brokker sig over mobildækning og bredbåndsdækning mange steder i landet

se at de faktisk har en god dækning

indtrykkene ind men altså målet om at vi skal være de bedste og helst stå nummer en på listen deler jeg fuldt ud så alt hvad vi kan bidrage til

gerne uden at vi kommer farende med statspenge og uden at vi aflyser at det

jeg opfordre det enkelte forsikringsselskab til at få gjort

arbejde færdigt hurtigst muligt hvis forsinkelsen alene skyldes selskabets

fuld fokus på at få systemerne til at fungere hensigtsmæssigt sådan at udbetalingerne af erstatning ikke forsinkes unødigt når det er sagt

stormflodssordningen er jo et godt eksempel på det

i folketinget umiddelbart inden påske vedtaget betydelige ændringer af stormflodsordningen

to tusind og tretten og ændringerne der formelt først trådte i kraft her den syttende april sikrer at de skaderamte får yderligere erstatning

således skabt en langt mere gunstig ordning end den der gjaldt umiddelbart inden stormfloden og der er indført nye regler så der nu kan opnås dækning for omkostninger i forbindelse med afrensning af skimmelsvamp ligesom der kan opnås dækning af omkostninger til genhusning og flytning

reglerne for selvrisiko ændret væsentligt og der er vedtaget en lavere procentsats for skader på bygninger og løsøre samtidig med at der nu er et loft over hvor meget selvrisikoen maksimalt kan udgøre i

givet mulighed for at den enkelte udbetalte erstatning kan anvendes mere fleksibelt herunder kan

inden lovændringen ændrede stormrådet desuden sin afskrivningspraksis så den i praksis

en lang række af de her ændringer kræver altså udstedelse af bekendtgørelser

på vej og jeg forventer at kunne underskrive dem her i begyndelsen

med andre ord sket meget væsentlige forbedringer på stormflodsfronten siden stormfloden i december to tusind og tretten alt sammen med virkning også for dem der blev ramt af den stormflod

for at sikre at de skadelidte får den korrekte erstatning og det har taget og det vil fortsat tage tid og de tilpasninger blandt andet af it systemer som understøtter at sagsbehandlingen sker korrekt også efter

vil også tage noget tid at få på plads så selv om det har været svært

vigtigt at væbne sig med en smule tålmodighed loven trådte altså først i kraft den syttende

endnu ikke har fået en taksatorrapport for deres hus

de der har oplever at der er stor forskel på håndteringen af taksering imellem selskaberne og ikke mindst på taksterne inden for selskaberne beretninger som jeg har fået på mail og dem jeg kan læse på facebook handler også om manglende taksatorrapporter men også om at der

der tilmed ikke har haft besøg af en taksator her cirka fem måneder efter katastrofen andre fortæller om at udbetalingstiden for erstatningerne er for lang og hindrer dem i at komme i gang

videre med genopbygningen andre igen beretter

om om at stormrådet endnu ikke kan sige noget om principperne for totalskader

og at der derfor er eksempler på huse hvor der ingen affugtning er fordi man ikke vil bruge penge på det hvis der alligevel

totalskade status er altså at mange af de berørte stadig er

situation selv om vi har vedtaget et

afklaring mener ministeren på den baggrund at det er rimeligt at de borgere der har oplevet store personlige og materielle konsekvenser af stormfloden

tusind og tretten endnu ikke har fået en afklaring

ministeren konkret gøre for at hjælpe de berørte på de områder jeg her

behandling i forhold til en ret ulykkelig situation så det der med at stille sig op som parti og tage hele æren synes jeg man skal

min besvarelse at skulle der være forsikringsforhold her som alene beror på at

men det er også sådan at vi har ændret og ændret og ændret i lovgivningen og vi har først sat lovgivningen

den syttende april og derfor er det vel ikke rimeligt at stå og slå alle forsikringsselskaberne oven i hovedet med at de ikke endnu har nået at lave udbetaling af erstatning eller hvad

i det her tilfælde at sige at det altså tager lidt tid

det her er et spørgsmål om og vi sender et klart signal

men jeg vil ikke stille mig op og bebrejde nogle

man har afventet hvad folketinget er blevet enige om og det tager

udvidet ordningen ganske betragteligt så mange flere mennesker får en bedre tilværelse som følge deraf

den her destruktion foregår på den

korrekte måde det gælder selvfølgelig både destruktionen men det gælder også transporten til destruktionsstedet hvor afstandskriteriet selvfølgelig også

det er nødvendigt med en vis dansk kapacitet for at der kan destrueres affald i vores nærområde men vi må desværre også erkende at der lige nu er risiko for at kapaciteten til at destruere det her affald ikke bliver stillet til rådighed

kapaciteten til at uskadeliggøre farligt affald skal selvfølgelig være til stede fordi som jeg sagde

væsentligt at det foregår så tæt

med den her kommende forsyningspligtaftale

som vi laver med en byder hvis det her lovforslag bliver vedtaget sikres at der ikke finder

at der er loft over hvor meget der bliver udbetalt i kroner og øre og at der er krav om produktivitetsforbedring herunder også krav om teknologiudvikling det er punkter som

synes er meget vigtige men vi ser også at de

bemærkninger hvor det også bliver slået fast at der er tale om en underskudsdækning med grænser nogle vil så hævde at vi da bare kan tage og eksportere alt vores farlige affald

de modtagende lande

skal jo give tilladelse det er nogle af de regler som vi selv har været med til at lave

det sikrer kapacitet det sikrer nærhed

behandler farligt affald på en god

forsigtig måde og sikrer

er der jo en vis rest der skal destrueres

vi må jo sige at vi har nogle sikre anlæg i danmark

farligt affald som pcb

man bortskaffer den her slags affald og at man ikke bare graver et hul i jorden og

mange tænker måske på høfde to og fyrre grindsted og den slags ting når de tænker på farligt affald og den situation skal vi selvfølgelig ikke komme i

som vi ser det at vi

støtter at man får de her forhold bragt i orden og at man også altid har anlæg der kan klare de udfordringer

at forholde sig til de her ting og der tror jeg

at miljøministeriet og hele regeringen kan blive bedre til at sende ting

godt være et enkelt spørgsmål eller to som vi gerne vil stille

vi gerne vil arbejde videre med det her i udvalget

over til en cirkulær økonomi hvor vi producerer bruger genbruger genanvender producerer bruger og på den måde recirkulerer ressourcerne mest muligt sidste år fremlagde regeringen en ressourcestrategi som netop har til formål at få os til at genanvende mere og deponere og forbrænde mindre men der er imidlertid farlige materialer som man ikke bare kan recirkulere

derfor har vi brug for at kunne bortskaffe farlige materialer eller farligt affald ved forbrænding og selv om det ikke er forbudt at eksportere affaldet til

rydde op efter os selv i danmark

tidligere var det sådan at der var en afgiftsfritagelse for farligt affald hvis det skulle deponeres eller forbrændes

besluttede vk og df i sin tid

det træder endeligt i kraft her den første januar

den ministerielle arbejdsgruppe der har været nedsat at det ikke er sikkert at man kan opretholde et marked for forbrænding af farligt affald og derfor

ikke kan komme af med affaldet

og der kan også være risiko for at vi faktisk ikke kan komme af med affaldet i tilfælde af uheld idet man hver gang skal have lov til at

det eksporteret til andre lande

sikre den fornødne kapacitet skal der afholdes udbud og indgås forsyningspligtsaftaler

i gang med det snarest og derfor det her lovforslag

vi gerne at kvaliteten af den kapacitet der skal laves aftale om med private selskaber bliver højere end den vi er vant til i mere end fyrre år har forbrændingsteknologien jo været stort set alene på markedet i vesteuropa og i danmark

forbrændingsteknologien er billigere blandt andet fordi der er tale om gammel teknologi uden de store udviklingsomkostninger

af giftgasserne i syrien skal destrueres ved hydrolyse og ikke forbrændes

forsøger sig på markedet med forgasning af farligt affald sådanne løsninger har det svært selv om de målt på miljøparametre er forbrændingen langt

for nogle år siden meget omtale af import af farligt affald fra australien til forbrænding på kommunekemi mobile anlæg til destruktion vil kunne flyttes til affaldsdepotet i stedet for at affaldet til destruktionsanlægget i østeuropa og i udviklingslande er der flere deponier med forældede pesticider og anden farlig kemi sf foreslår derfor at

eller de private firmaer der står for kapaciteten i danmark

ny teknologi i brug eller at der er en udviklingsplan for indfasning af en sådan teknologi vi vil i udvalgsarbejdet prøve at få frem hvilke teknologier der vil være de bedst egnede kandidater til at afløse forbrænding af farligt affald vi vil også være optaget af om disse teknologier kan etableres som mobile anlæg således at de kan flyttes til steder der er ramt

eller til steder i udlandet hvor der er miljø og sundhedstruende depoter med farligt

vi helt enige i vi deler også sfs ordførers overvejelser om at det ville være fornuftigt at vi i den sammenhæng også medvirkede til at udvikle nye teknologiske løsninger der så kunne leve op til det ønske som det radikale venstres ordfører gav udtryk for nemlig at man i større udstrækning skulle genanvende affald også når det indeholder farlige stoffer det er vi helt enige i den anden

i det her lovforslag

synes er rigtig god at få frem

jeg er glad for at den omfatter alle partier i folketinget fra liberal alliance og i hvert fald hvad det angår også til enhedslisten

som har bredt sig på det her område og som jo nok også kunne tages i anvendelse på andre

når man ser aftaler som indbefatter regeringspartierne

det konkrete forslag

når man foreslår en løsning som handler om at man skal give et ukendt millionbeløb til et ikke helt ukendt firma for at løse den her opgave så er jeg ikke helt sikker på

den rigtige model og den rigtige løsning

også sin sag at stemme for et lovforslag hvor der om udgifterne står at det vil man finde ud af når det har været i udbud og så kan man i øvrigt hvis man læser bemærkningerne

er i sagen konstatere at udbuddet formentlig omfatter halvandet firma jeg har godt set at dansk industri anbefaler at man tilrettelægger

at små virksomheder der ingen ekspertise har på området også kan få mulighed for at byde ind det er vist hvad man kalder

bekymrede i enhedslisten for hvad de økonomiske konsekvenser af det kan være vi kan ikke udelukke at det tværministerielle udvalg som har arbejdet med den her sag har

det og argumenter som kan fjerne den tvivl jeg har desværre fremlægges sådanne argumenter

en analyse ikke i lovforslaget og så vidt jeg er informeret er den tværministerielle arbejdsgruppes arbejde præget af

kan dække sig ind under når det handler om lovforberedende arbejde

som klart redegjorde for problemet og udfordringens omfang

redegjorde for hvordan vi fik den miljømæssigt og økonomisk set bedste løsning det har vi sådan set ikke fået noget som helst kvalificeret svar på

nu ser på de bestemmelser

virksomheder ikke misbruger den rigtig rigtig dårlige situation danmark har bragt sig selv i

have en kapacitet som man kan stille til rådighed

den her udfordring for eksempel ved at kommunerne havde bevaret kontrollen med

så ser man jo det sædvanlige bureaukratiske miskmask som vi har set inden for telesektoren når det handler om at

en privat virksomhed at løfte en opgave som det offentlige burde løfte

at forhindre at det økonomiske

sidde på bliver misbrugt det fører til ganske omfattende bureaukrati ganske indviklede regler

godt have den forhåbning at det så lykkes men det spørgsmål man må stille sig selv

færdig med at have det her i udbud

det er meget sindrigt beskrevet hvordan man skal undgå det vi takker for det grundige arbejde det har øget beskæftigelsen blandt akademikere og det er jo ikke nogen dårlig ting i sig selv administrationen af loven vil formentlig have samme effekt

de skal bruge deres arbejdstid på nyttigt arbejde

i udgangspunktet er vi skeptiske over for den her løsningsmodel vi vil stille en række

kom fra det radikale venstre sf og socialdemokraterne

sikre os at det her faktisk er den økonomisk mest fornuftige løsning så vi ikke bare vælger en løsning hvor vi betaler et privat firma fordi

mest opportunt at gøre sådan for tiden

det var det man kunne blive enige om blandt forligspartierne fordi det

at sikre indtægter til private virksomheder end at

selv om der selvfølgelig foregår en vis

specialisering og arbejdsdeling de enkelte lande imellem når affaldet skal behandles men det går jeg ud fra at markedet også håndterer som jeg forstår lovforslaget er det fortsat kommunerne

anvisningsret og pligt

det affald som virksomhederne ikke selv håndterer og når så den

den her løsning med private

naturligt at man laver nogle aftaler med nogle aktører

kan håndtere opgaven og at det så er dem der har ansvaret for

på vores alle sammens vegne

det således også at aftaleparterne er enige om at gennemføre initiativer der reducerer omkostningerne vedrørende affald herunder sikring af kapacitet til farligt affald

og fyrre million kroner i to tusind og fjorten og halvfjerds million kroner fra to tusind og femten og frem hovedformålet med

at miljøministeren kan indgå en

forsyningspligtaftale med en eller flere virksomheder som mod betaling forpligter sig til at garantere at der er en vis kapacitet til destruktion af farligt

vi i tid vil være i stand til at sikre en miljømæssig

samtidig med at vi opfylder de eu forpligtelser som medlemslandene har i forbindelse med affaldshåndteringen ved at sikre en fremtidig håndtering af dette affald sørger vi for

i andre medlemslande i danmark har vi mange års erfaring med forbrænding af affald og disse kompetencer vil vi selvfølgelig gerne fastholde yderligere følger lovforslaget eus affaldsdirektivs artikel seksten som har til hensigt at oprette et integreret og tilstrækkeligt net af bortskaffelsesanlæg

at unionen som helhed får tilstrækkelig egenkapacitet til at bortskaffe sit affald og medlemsstaterne hver især nærme sig dette mål under hensyntagen til de geografiske forhold eller behovet for særlige anlæg til bestemte typer af nationalt affald venstre finder det fornuftigt at lovforslaget tager hensyn til eventuelle konkurrenceforvridninger og lægger samtidig vægt på

delvise eller hele kompensation udelukkende hidrører fra destruktionen af det farlige affald ved bibeholdelsen af nationale kompetencer og anlæg til bortskaffelse af farligt affald undgås en

farligt affald som ellers ses på andre områder og venstre finder ligeledes dette positivt på baggrund af dette er venstre derfor også positive over for lovforslaget og stemmer

aftale var jo netop at vi skulle sikre kapaciteten i danmark til destruktion af farligt affald det er godt

det betyder nemlig at det danske erhvervsliv og kommunerne ikke skal være afhængige af om andre lande kan eller vil modtage vores affald det gælder også det farlige affald som eksempel hospitalerne producerer og som vi af hensyn til miljø og sundhed skal kunne komme af med på forsvarlig vis og det gælder affald opstået i akutte situationer for eksempel et større uheld som et

håndtere affaldet nu men det er ikke sikkert at vi også kan det efter den første januar to tusind og femten

det tidspunkt er afgiftsfritagelsen for behandling af det farlige affald som led i forårspakke 20 nemlig helt udfaset udfasning af afgiftsfritagelsen betyder

de virksomheder skal fra to tusind og femten betale affaldsafgift som alle andre der er derfor risiko for at de danske virksomheder som er specialiserede i destruktion af farligt affald må lukke eller omlægge deres drift til andre mere rentable områder

at der på sigt ikke vil være kapacitet i danmark til at destruere vores eget farlige affald

blive afhængige af udenlandske anlæg som vi ikke med sikkerhed ved kan eller vil modtage vores farlige affald vi skal ikke stå i en situation hvor der er farligt affald i danmark som vi ikke selv kan destruere og som ingen udenlandske anlæg kan eller vil destruere lovforslaget danner rammen for at vi kan sikre at denne situation ikke opstår i regeringens ressourcestrategi danmark uden affald har vi fokus på øget genanvendelse af affald vi skal blandt andet øge kvaliteten i genanvendelsen af bygge og anlægsaffaldet så de farlige stoffer ikke kommer ud i miljøet det skal blandt andet ske ved udsortering af farlige stoffer som for eksempel pcb

selvfølgelig også kunne destruere dem lovforslagets mål om dansk kapacitet sikrer at vi kan komme af med de farlige stoffer og understøtter derfor regeringens mål om øget kvalitet i genanvendelsen lovforslaget giver helt konkret mulighed for at staten kan indgå en aftale med en eller flere virksomheder som derved garanterer at de har kapacitet til at destruere dansk produceret farligt affald lovforslaget følger danmarks internationale forpligtelser der udspringer af eus affaldsrammedirektiv danmark og de øvrige eu medlemsstater skal medvirke til at sikre at der er tilstrækkelig kapacitet i eu til bortskaffelse af farligt

lovforslaget indfrier den forpligtelse vi skal selvfølgelig undgå at aftaler om kapacitetspligt påvirker konkurrencen på området det vil der blive taget højde for i de aftaler der skal indgås med de konkrete virksomheder

sådan at vi vil stille krav om at den kompensation som virksomhederne modtager for at stille kapaciteten til rådighed alene dækker den del af virksomhedens underskud som vedrører destruktionen af det

sikrer vi altså med lovforslaget at vi i danmark kan destruere vores eget farlige affald vi opfylder vores internationale forpligtelser på miljøområdet og vi får den bedst mulige løsning til den bedst mulige pris der var flere af ordførerne der rejste konkrete

spørgsmål eller havde konkrete kommentarer

lovforslaget hvoraf det også fremgår at der i forbindelse med udbuddet er en række betingelser der skal

blandt andet et krav om teknologiudvikling så det indgår allerede i det som man også kan læse ud af

synes da vi skal prøve at belyse nærmere hvordan vi

arbejdsgruppe herre per clausen siger at

at baggrunden for den arbejdsgruppes

ligger tilgængelig i skatteministeriets redegørelse om virkningerne af gradvis ophævelse af

afgiften på deponering af farligt affald og afgifterne på varme fra forbrænding af farligt affald den redegørelse blev oversendt til folketinget i juli to tusind og tolv

den der er udgangspunktet for arbejdsgruppens

anbefalinger til regeringen er gengivet i lovforslagets

jeg tænker at

for at denne løsning skulle være bedre andre for man forholder sig slet ikke til andre løsninger så mit spørgsmål til ministeren er har man overhovedet ikke overvejet andre løsninger end den der er beskrevet i

at man ophæver afgiftsfritagelsen det betyder at vi

set også gøre alligevel hvis man havde den model som

sige at hvis man er enig med regeringen i og det kan

have en kapacitet i danmark på det her område ja så

bør støtte op om den løsning der ligger her

kan sikre at vi kan skaffe os af med det farlige affald på